marlene borst hansen der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med den første december to tusind og tolv atter kan give møde i tinget hans vestagers hverv som midlertidigt medlem af folketinget

ideen om at indføre en sproglov har som bekendt været fremlagt før

og man enedes herefter om at nedsætte et sprogudvalg der var tale om et fagligt udvalg med sprogprofessor jørn lund som formand sprogudvalget skulle blandt andet se på om der var behov for en overordnet sproglov udvalget kom frem til at det var der ikke udvalget konkluderede at man ikke kunne finde og nu citerer jeg et praktisk begrundet behov for lovgivning til beskyttelse af det danske sprog den daværende regering delte sprogudvalgets vurdering det gør denne regering også vi mener ikke at der er behov for en overordnet lovgivning for det danske sprog det mener vi af to årsager

en ren symbollovgivning i danmark hvis sprogloven udelukkende skal være en overordnet erklæring uden i øvrigt at regulere noget

og aldeles afgørende for at danmark kan følge med i konkurrencen om at have en veluddannet kompetent arbejdskraft på samme tid skal vi arbejde for at danske børn og unge mestrer det danske sprog i tale og på skrift

hvis vi vil have en begavet og tidssvarende sprogpolitik i forslaget er der naturligvis en bevågenhed

den rolle som uddannelsessystemet spiller i forhold til sprogudviklingen i vores samfund

er en tæt sammenhæng da den sproglige udvikling jo i høj grad sker i uddannelsessystemet og uddannelse og

bidrager med nye begreber og en dybere forståelse af vores verden

på uddannelse og dette uddannelsesløft vil bidrage til en fortsat udvikling af vores levende danske sprog det er helt afgørende at vores børn og unge lærer at tale læse og skrive dansk derfor står det danske sprog helt centralt i dagtilbud folkeskolen og

ungdomsuddannelserne i de senere år er der gennemført en række relevante tiltag der er indført obligatorisk sprogvurdering i dagtilbud og børne og undervisningsministeren har igangsat et udviklingsprogram målrettet dagtilbud hvor der er fokus på dansksproglig forståelse der er indført i alt seks ekstra ugentlige lektioner i dansk i første til tredje klasse på de tre årige gymnasiale uddannelser er der arbejdet med et øget

på elevernes studieforberedende skrivekompetencer og på erhvervsuddannelserne er der sket en målrettet indsats om læsevejledning i forbindelse med den nationale læsehandlingsplan regeringens vision er at vi skal have danmarkshistoriens bedst uddannede generation derfor fremlægger regeringen snart et udspil til et løft af folkeskolen udspillet har overordnet til formål at sikre en fagligt stærk

med særlig fokus på dansk og matematik som en naturlig del af det faglige løft indeholder udspillet også elementer rettet mod at styrke undervisningen i fremmedsprog fremmedsprog er også prioriteret som et indsatsområde i ministeriets forsøgs og udviklingsprogram for de erhvervsfaglige uddannelser og her i slutningen af to

gennemføres anden runde af et stort udviklingsprogram på det gymnasiale område hvor der blandt

på vores nationale sprog dansk som arbejds og undervisningssprog er altså en ganske naturlig og grundlæggende del af institutionernes virke institutionerne er ikke blot passive brugere af sprog

og uddannelsesinstitutioner en nøglerolle i forhold til den løbende udvikling af dansk som et komplet funktionsdueligt sprog inden for videregående uddannelser og

balanceres med hensynet hensynet til internationaliseringen uddannelserne skal forberede de studerende til et globaliseret

hvor fremmedsprogskompetencer herunder både engelskkompetencer og øvrige fremmedsprogskompetencer er helt centrale ligesom den

sprogpolitiske udvikling på landets uddannelsesinstitutioner når jeg ser på det danske sprog på kulturområdet

mener jeg faktisk at vi på det område slet ikke har grund til at være bekymrede det danske sprog lever i bedste velgående det fornyer sig hele tiden og det er vel ingen overdrivelse at sige at det er en af de absolutte hovedingredienser

i danskernes kreative frembringelser der produceres masser af dansksproget musik der produceres dansksproget teater og dansk litteratur danskerne samles om dansksprogede tv serier som matador og forbrydelsen og der produceres dansksprogede film som både sælger billetter i danmark og vinder internationale priser bare tænk på jagten eller på en kongelig affære i indeværende år som begge blandt andet har vundet priser for bedste mandlige skuespiller der vel at mærke taler dansk

punkter som nævnes i beslutningsforslaget dansk folkeparti ønsker at stoppe støtten til

hvor der tales andre sprog end dansk færøsk grønlandsk eller til nød nordisk der skal med andre ord ikke gives midler til lars von triers engelsksprogede film som fremover skal klare sig på markedsvilkår det er i mine øjne et godt eksempel på at der ikke er grund til at sproglov vi har nemlig en bred filmaftale fra to

som dansk folkeparti i øvrigt også er med i hvor der er lagt en begrænsning på hvor mange fremmedsprogede film der årligt kan få filmstøtte nemlig fire otte film ud af i alt tres til fem og halvfjerds spillefilm over hele aftaleperioden det er et godt eksempel på at ordførerne har sat sig sammen og formuleret en aftale som blandt andet handler om sprogpolitik og så er filmområdet som nævnt et rigtig godt eksempel på

grad har grund til at være tilfredse og optimistiske omkring det danske sprog så er det vel ingen ulempe at vi også af og til bliver beriget med en fremmedsproget film af lars von trier og det er bestemt heller ingen ulempe for danmark at udlandet takket være den danske filmstøtte får del i resultaterne af lars von triers anstrengelser der er masser af andre eksempler på at vi på kulturområdet fører sprogpolitik vi fører sprogpolitik når vi støtter vores gode forfattere og dansksyngende musikere for eksempel har regeringen på finansloven for to tusind og tretten afsat permanente midler til at fastholde et højt støtteniveau til forfatterne jeg har derudover nedsat et udvalg som skal give biblioteksafgiften et digitalt eftersyn der er i forhold til

for danske forfattere det har naturligvis også betydning for det danske sprog når vi giver støtte til medierne teatrene eller bibliotekerne og så er der naturligvis støtte til de institutioner som beskæftiger sig mere snævert med det danske sprog det vil sige dansk sprognævn

sprog og litteraturselskab dansk sprognævn har blandt andet til opgave at rådgive og informere om brugen af det danske sprog og at fastlægge retskrivningen

sprog og litteraturselskab står for den kulturbevarende del ved at dokumentere og udgive værker om dansk sprog og litteratur fra de ældre tider op til i dag regeringen gør altså masser af ting på kulturområdet som sikrer at det danske sprog har gode vilkår og måske vigtigst af alt vi oplever at danskerne bruger det danske sprog og videreudvikler og bevarer sproget fordi det danske sprog er en helt afgørende del af vores kultur og vores hverdag helt overordnet vil jeg tillade mig at konkludere at regeringen passer godt på det danske sprog det danske samfund passer godt på det danske sprog og sidst men ikke mindst danskerne passer godt på det danske sprog på den baggrund kan regeringen ikke støtte op om beslutningsforslaget

når der bliver undervist

er bekymret det er også dansk sprognævn så ved vi fra

at der har man indført en sproglov

vil ministeren ikke tage kontakt til sine nordiske kolleger

tage en snak med dem om hvorfor de har ment det var vigtigt at lave en sproglov og så vende tilbage og tage en snak og en debat med de øvrige kulturordførere

her her i folketinget eller i kulturudvalget så vi kan diskutere hvorfor de nordiske lande har ment det var så vigtigt

om ministeren synes det kunne være en god idé at vi lader os inspirere

det viser sig at det det skyldes at der er nogle helt andre

to sprog altså både svensk og finsk og loven

rolle i det finske samfund det samme gælder

sverige som også tager hensyn til andre typer sprog end det svenske

vil meget gerne lave et lave et lille kort notat

specifikke lokale problemstillinger men jeg vil meget gerne oversende

ét fælles område og det er at vi gerne vil sikre det danske sprog men regeringen har også ambitioner om at

går på et stærkt dansksprogligt ben og den går på et stærkt

min erfaring er at når man går på begge ben

går man faktisk ret godt hvis man kun går på ét ben

os som folk og som nation rundtomkring i verden lærer mennesker dansk for at kunne læse hc

eventyr eller søren kirkegaards filosofiske værker det danske sprog er afgørende for vores kulturelle fællesskab og for vores fædrelands historie vi skal beskytte og værne om vores modersmål selv om vi har sympati for forslagets målsætning mener vi dog ikke at en decideret sproglov er det rette middel venstres synspunkt er at det danske sprog spiller en central rolle for dansk kultur det fastslår vi gerne igen nu hvor ideen om dansk sprogbrug hos offentlige institutioner atter diskuteres i folketinget af samme årsag er det afgørende at det danske sprog også fremover vil være landets kultursprog redskaberne til styrkelse af dansk sprog skal dog ikke gå gennem forbud og unødig regulering derimod er der andre tiltag

den politiske værktøjskasse som skal i brug

blandt andet nævnes en endnu bedre danskundervisning sprogstimulation og en styrkelse af sprogkompetencer hos lærere og pædagoger under vk regeringen gennemførte vi en lang række initiativer som har forbedret vilkårene for dansk sprogbrug vi sikrede flere timer i dansk i folkeskolen

et generelt fokus på at styrke sprogkundskaberne blandt de studerende og også i public service kontrakterne med dr har vi lagt vægt på et dansk

det skal vi blive ved med at være at vores land ikke er en ø afspejler sig blandt andet i forskningsverdenen forskningsområder er i høj grad internationaliseret og det må vi forholde os til derfor skal vi træde varsomt med bastante krav om dansk sprogbrug på dette felt det samme gør sig gældende på uddannelsesområdet kundskaber i engelsk og eventuelt andre fremmedsprog er nemlig vigtige i den globaliserede tidsalder som vi lever i efter venstres opfattelse er det ikke en opgave for folketinget at formulere sprogpolitikker for dansk erhvervsliv til gengæld ønsker vi ikke at forhindre virksomhederne

i forvejen lavet forskellige sprogpolitiske tiltag derfor er det reelt svært at se nødvendigheden af decideret at lovgive på området for eksempel er lovgivning om dansk sprogbrug i

en unødig indblanding i arbejdsmarkedets forhold i venstre har vi nemlig tillid til at arbejdsgivere og lønmodtagere

helt ned til den mindste detalje det betyder at vi er forbeholdne over for ønsket om kun at tildele offentlig dansk filmstøtte til dansksprogede film

vil jeg understrege at det er vigtigt at dansk sprog fortsat styrkes og udvikles derfor er der nogle udmærkede intentioner i beslutningsforslaget samtidig er vi i venstre glade for betoningen af danskundervisningens afgørende rolle i folkeskolen men en decideret sproglov ligger imidlertid ud over hvad vi som liberale anser for påkrævet

jeg om ordføreren er klar over at

som udelukkende bliver udbudt på engelsk i to tusind og syv var det sytten

er det tyve procent mener

en globaliseret verden og må erkende at engelsk og kendskab til andre fremmedsprog er

derfor har jeg intet problem med at der på uddannelsesområdet

al undervisning foregå på engelsk for det får vi kun endnu flere

væksten skal vi altså også have et større kendskab til

fremmedsprog så jeg er blandt andet stor tilhænger af internationale skoler jeg jeg synes det er en god ting men det betyder jo ikke at vi ikke samtidig skal styrke dansk

har været med til at gennemføre under vk regeringen

sproget har utrolig stor

men det er der jo ikke hvis vi ikke hele tiden har fokus på det og er med til

diskuteret dansk folkepartis

har været nedsat et ekspertudvalg som har skullet vurdere hvilke tiltag der er nødvendige i danmark for at bevare og udvikle det danske

konklusion i to tusind og otte i

områder hvor det danske sprog måske kunne have behov

at blive styrket alene af den grund

man sige er dansk folkepartis forslag jo på ingen måde en løsning men forslaget er også helt utilstrækkeligt i øvrigt til at udgøre et grundlag for en sprogpolitik i danmark en sprogpolitik skal som også kulturministeren var inde på nødvendigvis gå to ben

at vi fastholder og udvikler det danske sprog og det andet ben er at vi er nødt til i en globaliseret verden at sikre og styrke danskernes fremmedsprogskompetencer og denne del af

som er utrolig vigtig for danmark i en globaliseret verden forholder dansk folkepartis forslag sig jo slet

en af de største trusler mod det danske sprog nemlig at utrolig mange danskere

over syvhundredetusind danskere som har svært ved at læse og skrive vores sprog og udtrykke sig på vores sprog

har regeringen lagt en lang række indsatser frem alene på sidste års finanslov blev der afsat fem og tyve million kroner til at styrke læse

danskere der har svært ved sproget og også på finansloven for to tusind og tretten er der afsat midler til initiativer som kulturministeren

regeringens oplæg til en ny folkeskolereform

også præget af et klart ønske om at styrke dansk i skolen og det er måske den allervigtigste indsats der kan gøres i forhold til at udvikle og styrke det danske sprog

venstres ordfører var inde på en række besynderlige forslag og delelementer det ene handler om det her med

den danske filmstøtte ikke må støtte film med udenlandsk sprog ikke alene ville det forhindre at man støttede lars von triers fantastiske film som har bragt danmark

danske ganske verden

for en udenlandsksproget film ville

ikke se perspektivet i det det ville ødelægge danmarks

internationalt og jeg kan ikke forstå at dansk folkeparti

skal studieværter i for eksempel dr åbenbart også have påtaler

programmerne jeg synes det er absurde forslag og særligt

vil jeg gerne fremhæve drs indsats i forhold til at hævde og udvikle det danske sprog

for et par år siden ansat en sprogredaktør som netop skal

er med til at styrke det danske sprog vi skal bevare og udvikle det danske sprog vi skal styrke danskernes kompetencer i fremmedsprog det gør vi med fornuftige tiltag

og absurde forslag som dansk folkepartis forslag her om en sproglov er udtryk for så jeg tror det fremgår med al tydelighed at socialdemokraterne ikke kan støtte dansk folkepartis

vil ikke lave en fremmedsprogsstrategi og nu vil man heller ikke være med til at lave en sproglov mit konkrete spørgsmål

anbefaler at der gøres en særlig indsats for at der bliver talt dansk i eu nu har

socialdemokraterne jo statsministerposten og statsministeren har det med at tale engelsk

til at sprognævnet opfordrer til at der bliver talt dansk dernede

ordføreren gå hjem til sin gruppe og sige at

lidet glorværdige indsats

er også anbefalinger om en termbank som oversættere kan bruge er det noget som socialdemokratiet kunne tænke sig at arbejde for og eventuelt også afsætte midler til

jo sige at langt de fleste ikke mener at det er et velegnet redskab de mener at det tager for mange ressourcer og at der vil være for meget bureaukrati forbundet med det

nytten vil være den helt store det synes jeg så at man må må tage til efterretning det

udviklingen i anvendelsen af sprog på de videregående uddannelser der er jo ingen problemer med anvendelse af dansk

uddannelser følger vi nu udviklingen i form af et slags

at sjællænderen saxo færdiggjorde gesta danorum det er et værk skrevet på latin det var tidens sprog i europa

det var efter at saxos værk var blevet trykt i paris i femten

fjorten at værket fik sit europæiske gennembrud

fem og halvfjerds oversatte anders sørensen vedel fuldstændigt værket til dansk sådan at alle nu kunne læse om danernes bedrifter og siden hen er der som bekendt fulgt oversættelse efter oversættelse den i bergen fødte ludvig holberg beherskede det latinske sprog niels klims blev skrevet på latin den bog var også beregnet beregnet på en europæisk udbredelse holberg var dog også i stand til at udtrykke sig sådan på dansk at jeppe på bjerget som vist også var sjællænder stadig vandrer lyslevende rundt iblandt os

skulle indlevere sin magisterafhandling ansøgte han om

og fik tilladelse til at skrive den på dansk

var fortrinlig meget dygtig til latin

forslag fra dansk folkeparti om en folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk

venstre er imod at der vedtages en sproglov sådan som det formuleres i forslaget til folketingsbeslutning

en af begrundelserne for ikke at følge det

man så vil vedtage en lov som gør det tydeligt at min moders stemme ikke er så betydningsfuld som man selv måtte synes ved at vedtage en

der skulle tales om kærligheden eller man ville give

det der er det særlige ved sproget

det mindste er den enkelte sprogbruger og det største siges at være gud det kan endda siges på en sådan måde at gud er en begivenhed i sproget

brug af sproget som en autoritetsfaktor at habermas har formuleret at det inderste i livet er den herredømmefri

eksistensmeddelelse er indirekte og grundtvig udtrykte det på følgende måde med ordet skabes gode kår for barnekæmper lave så de kan le ad banesår og springe over grave med omtalen af saxo og holberg og med de her forelagte citater

at tydeliggøre at det er nærliggende at forstå vor tilværelse historisk poetisk det er desuden vigtigt at man både kan sit modersmål og de sprog som er nødvendige for ens arbejdsliv det var en af manglerne ved den vesttyske skoleordning at der i den ikke var nogen undervisning i fremmedsprog da erik scavenius han var dengang statsminister var kaldt til berlin i anledning af et tysk ønske om at der skulle underskrives en antikominternpagt lykkedes det statsminister scavenius at undgå at underskrive denne pagt det ville have gjort danmark til en krigsførende nation nation på tysk side med alt det negative det kunne medføre på et fotografi ser man statsministeren i samtale med rigskansleren den tidligere diplomat kunne det tyske sprog på højeste forhandlingsniveau han behøvede ikke at bruge den tolk der også var til stede statsminister scavenius havde et dansk sindelag han kæmpede for sit lands interesser og hans sproglige kompetencer hjalp ham til at undgå at danmark

med de negative konsekvenser som det kunne have haft det afgørende er altså kærligheden til fædrelandet at man kan udtrykke den på modersmålet det afgørende er moderens stemme eller man kan måske endda sige med evangelisten johannes

vil jeg citere morten pontoppidan der i sin bibelhistorie for børn skriver at den gode gud ville have nogen at være god imod og derfor skabte han menneskene sproget er en glæde for os alle sammen og jo flere man kan

år siden at man vil indføre engelsk som officielt sprog på linje med dansk der vil jeg egentlig gerne spørge ordføreren om

synes det er en god idé nu hvor han har talt så meget om

ved siden af dansk jeg har dog hørt rygter om at man nogle steder gør så meget ud af det danske at når der kommer udlændinge hertil

forelægge vejledninger på engelsk for de udlændinge der skal

ordføreren og siger at det ikke

jeg går ud fra at kulturministeren

politik så altså jeg hælder jo til herre hans vestagers version nemlig at det ikke er nogen god idé men de radikale siger noget andet så hvad er partiets holdning til det her jeg håber da herre vestager kan sætte sig igennem over for partiet

sige at vi ikke ønsker en dansk sproglov

der hører jeg jo til dem der på landsmødet eller hvor man nu ellers spørger mig har den mening

skulle formulere et ønske om at

jeg har problemer med i den måde som nogle

at alting er spændende jeg kender politikere derfra hvor jeg kommer

høre mennesker som bruger ordet virkelig

gøre talen mere betydningsfuld det må være sådan at et ord er et ord og at man ikke sådan bruger fyldord

sprogudvalget blev nedsat de vurderede efterfølgende at at

ikke er behov for en overordnet sproglov i danmark sf er i dag fortsat enig i sprogudvalgets vurdering

det er beslutningsforslag er en modreaktion på den stadig stigende globalisering og internationalt fokuserede udvikling som vores samfund gennemgår man frygter

udad vindes skal indad tabes eller omvendt det mener vi

et faktum at vi som verdensborgere i en globaliseret virkelighed er nødt til at orientere os ud over vores egne landegrænser også

er ikke nogen nyhed at beherskelse af fremmedsprog er en afgørende og uundværlig kompetence for enhver medarbejder i en hvilken som helst virksomhed

vores påstand at blot fordi man dygtiggør sig på engelsk tysk eller kinesisk glemmer man ikke hvordan man taler sit modersmål man bliver klogere på sig selv og sit ophav når man konfronteres med og oplever ukendte kulturer sf mener ikke at man har grund til at være bekymret for det danske sprog i kulturelt henseende sproget er levende udvikler sig og fornyr sig og det spiller en bærende rolle i danskernes kreative frembringelser såsom musik teater film og litteratur vi støtter sprog gennem støtte til for eksempel kunstnere der udtrykker sig på dansk og det danske sprog har allerede gode vilkår grundet den politik vi fører

mener vi allerede sikres igennem igangværende initiativer og nogen egentlig lovgivning vurderer vi ikke er nødvendig forslagets opstillede principper såsom bortfald af offentlige tilskud til tolkning af afviste flygtninge bortfald af filmstøtte til andet end dansksprogede film forkastelse af muligheden for at udbyde uddannelser på engelsk mener vi ikke er hensigtsmæssige at gennemføre

ligeglade med det danske sprogs tilstand absolut ikke vi mener bare ikke at

det at indføre en sproglov er den bedste måde at bevare og udvikle sproget på regeringens store fokus på at arbejde for uddannelse vil indirekte og direkte bidrage til en fortsat udvikling af vores sprog

jo allerede sker i uddannelsessystemet korrekt sprogbrug er en selvfølgelig og naturlig del af landets uddannelser sf støtter ikke op om b tretten

på engelsk og når uddannelserne bliver udbudt

inden for universitets og uddannelsessektoren

fra folketingets side at sige det her kan ikke blive ved

tidligere sagt at

går én vej med uddannelserne på engelsk og det er opad og så går det den anden vej med det danske fortsætter vi på den her måde vil det om nogle ganske få år

at folketinget griber ind og bremser den her udvikling jeg kan jo forstå på ordføreren at

det skal man tage stilling til konkret fra sag til sag jeg vil gerne lige

fra ordførerens side omkring

jo er levende og har udviklet sig igennem århundrede i vores sprog er der tyske ord der er blevet danske der er engelske ord og latinske ord må vi ikke længere sige weekend

er en bekymring for at det går for hurtigt men jeg synes det er en separat diskussion i forhold til vores sprogs udvikling

bliver vi ikke overbevist vi er jo enige i at vi skal værne om det danske sprog ikke mindst set i forhold til den danske overklasse som bruger

til at undertrykke os andre som ikke forstår deres bureaukratiske sprogblomster når overklassen for eksempel siger

flere mennesker i arbejde ved at øge arbejdsudbuddet

men arbejdsefterspørgslen det er ikke de arbejdsløse som er problemet

af de arbejdere som producerer de værdier som ejerne tjener på

vi kan også dele betænkeligheden ved at engelsk efterhånden dominerer meget i samfundslivet og i det offentlige rum der er mange mennesker der kommer

derfor skal der være plads til alle i

uanset om man er opvokset i usa i pakistan eller i danmark vi støtter at man skal styrke undervisningen i fremmedsprog i folkeskolen

en god idé at undervise i engelsk fra første klasse men vi mener også at undervisningen i andre fremmedsprog som for eksempel fransk tysk og spansk skal styrkes dansk er jo heldigvis et sejlivet sprog der tidligere har overlevet både latinsk

dansk er et levende sprog der hele tiden fornyr sig for tiden sker det ved at mange engelske ord bliver integreret i det danske sprog og det har vi det helt fint med

enhedslisten er en stærk modstander af en del af de principper som dansk folkeparti foreslår skal indarbejdes i

dansk sprogpolitik det drejer sig for eksempel om at der ikke må gives tilskud

foldere skiltning internet radio og fjernsyn det er et forslag direkte vendt mod dem der kommer fra ikkevestlige lande eller for den sags skyld

foreslår at den gratis tolkebistand til indvandrere og flygtninge der har fået dansk opholdstilladelse opholdstilladelse skal afskaffes

og film fra grønland og færøerne

det vil sige at alle titler på udenlandske film og programmer også skal have dansk oversættelse eller som sagt at alle medarbejdere i dr og tv to løbende skal gennemgå danskkurser alt i alt vil jeg sige

danske bank og jeg ved ikke om ordføreren har set danske banks reklame som kører for øjeblikket den er udelukkende på engelsk hvordan forholder enhedslistens sig til det synes man det er en god idé eller synes

altså hvis de udtrykker sig på engelsk så folk ikke forstår det

at det er en politisk opgave at diktere sprogbruget hverken erhvervslivet eller på uddannelsesinstitutionerne i danmark har vi alt for mange love og regler der blander sig i borgernes liv det kan vi takke en stor del af forsamlingen her i folketinget for det som vi har mindst brug for er derfor flere regler og mere kontrol og det vil uundgåeligt blive resultatet af dette forslag i forslaget hedder det således at muligheden for at give folkeskoler tilladelse til at undervise på engelsk skal bortfalde ligeledes vil forslaget genindsætte eller

på de videregående uddannelser og forslagsstillerne ønsker tilmed at alle institutioner der modtager offentlig støtte skal bære et dansk navn selv selv filmstøtte skal kun gives til dansksprogede film hvis det står til forslagsstillerne hvis nogen skulle være i tvivl går liberal alliance ind for mere frihed frihed til at skolerne selv kan tilrettelægge undervisningen og opstille faglige mål frihed til at de mange offentligt ansatte mødes med tillid frem for kontrol og at offentlige ledere rent faktisk får mulighed for at lede

for forskningen hylder vi flere frihedsgrader tanken om at politikerne skal diktere sproget på skoler universiteter og arbejdspladser ligger derfor milelangt fra alt hvad vi står for det er ikke første gang at dansk folkeparti bringer denne debat på banen men siden sidst er verden altså ikke blevet mindre globaliseret

df bekymre sig om men dette forslag vil ikke gavne danmarks muligheder for at klare sig bedre i den globaliserede verden fremover selvfølgelig skal dansk kunne bruges og være et væsentligt element på eksempelvis de videregående uddannelser i fremtiden vi bliver dog nødt til at spørge os selv

hvad for en kvalitet vi vil have på de danske universiteter hvis vi gerne vil helt frem i verdenseliten

fagsprog dette forslag rummer mange forskellige elementer

faktisk ikke stødt på et eneste som vil gavne danmark særlig er jeg bekymret over at forslagsstillerne lægger op til at der skal være en punktafgift på fremmedsprogede reklamer i såvel radioen

på helt eller delvis kommercielt finansierede fjernsynskanaler det er det sidste dansk økonomi har brug for og det kan vi på ingen måde støtte afslutningsvis vil jeg gerne understrege at vi naturligvis mener at der fortsat skal undervises på og tales dansk her i landet men jeg er ikke bekymret for det danske sprog jeg er imidlertid meget bekymret for kvaliteten af de danske uddannelser og mængden af kontrol og regler der rammer vores borgere erhvervsliv og institutioner

private skoler

at folk der flytter hertil fra udlandet

en skole og hvis der er andre skoler

noget problem med det jeg vil så

derfor vil min vurdering nok være at

jeg tror vi alle sammen har det sådan at sproget det danske sprog er noget særligt for os sproget er jo et samlingspunkt kan man sige for os danskere det er

samle os som et folk og

er det danske sprog kun blevet styrket gennem flere århundreder ikke det

britisk diplomat robert molesworth

foretrak at tale tysk og fransk

han sagde så i øvrigt også om det danske sprog at det var meget grimt ikke ulig irsk ved sin pibende jamrende tone det kan vi så ikke være enig med ham i

jeg tror at herre jørgen arbo bæhr var inde på at det så skulle blive brugt til at

tilbage i seksten fire og halvfems da nogle valgte at tale tysk og italiensk og dermed

men det hører jo uden for diskussionen som vi har her

i dag jeg synes selvfølgelig at da sproget er så vigtigt og kulturbærende og samler os som folk og

sproget også noget vi politikere skal være meget opmærksomme på og vi skal tage politisk ansvar for kultur og dannelse i vores samfund og dermed også tage ansvar for at styrke det danske sprog og sætte ind på områder hvor vi måtte se at det bliver truet og svækket det er en vigtig politisk opgave

også gøre i uddannelsespolitikken og derfor var vi jo i vk regeringen meget opmærksomme på at få indført den kanon i dansk litteratur i skolen som den nuværende regering så har valgt at afskaffe

anslag mod dansk kultur og dansk sprog

vi stod for i det konservative folkeparti og stadig væk står for og vi vil genindføre den kanon hvis vi har mulighed for det som obligatorisk

jo et åbent land en handelsnation og en søfartsnation

altid taget godt imod udlændinge

blevet påvirket ikke mindst af tysk og engelsk og sådan vil det også være i fremtiden det er en del af sprogets udvikling men det må selvfølgelig ikke tage overhånd

jeg synes også det samtidig er problematisk når vi nogle gange ser at ord falder ud af vores officielle sprog for jo flere ord der falder ud af vores officielle sprog jo mindre facetteret bliver vores sprog og vi har jo en interesse i at have et rigt facetteret sprog så vi kan udtrykke os nuanceret med vores eget sprog det synes jeg også vi skal være opmærksomme på men så vil jeg sige vi styrker på ingen måde dansk kultur og det danske sprog ved en altomfattende og rigoristisk sproglov

er helt uden mening at indføre sådan en sproglov vi skal sætte ind på de enkelte politiske områder hvor vi kan styrke sproget

hjælpe og det er jo helt mærkelige ting dansk folkeparti foreslår i deres bilag til

i danmark skal bære dansk navn og det vil sige at cbs copenhagen business school

man undtager dog john f kennedy instituttet kan

så siger man at alle ansættelsesaftaler mellem arbejdsgiver og lønmodtager skal affattes på

og at man skal kunne forlange at alle faglige forhandlinger med en arbejdsgiver sker på dansk men tænk på de internationale multinationale koncerner som har hovedkontor i danmark eller afdelinger i danmark hvor der er et koncernsprog der for eksempel er engelsk

smide dem ud af landet det ville da skade dansk konkurrenceevne betydeligt og skade danmark og dermed skade dansk kultur i sidste ende derfor vil det her forslag være skadeligt

engelsk i internationale koncerner og forbyder mange af de andre ting og indfører punktafgifter som man også vil når man bruger fremmede ord i reklamer så jeg må sige det her forslag gavner på ingen måde det danske sprog men vi

der er en påvirkning af sproget og det er jo rigtigt men det er jo én ting selvopgivelse er jo noget helt andet

vil gerne stille et helt konkret spørgsmål regeringen har planer om at indføre internationale linjer og skoler i kommunalt regi altså folkeskoler der er offentligt finansieret og hvor der så kan undervises i engelsk tysk eller fransk vi hørte at liberal alliance synes det var helt fint

det konservative folkeparti sig

vi skal være opmærksomme på at vi styrker det danske sprog vi skal være opmærksomme på at vi styrker dansk i undervisningen i skolerne men om der er nogle klasser i

danmark hvor forældrene af den ene eller den anden grund vælger at lade deres børn gå og hvor der

på engelsk ser jeg i og for sig ikke

problem i jeg tror vi skal passe på med at undervurdere det danske sprogs styrke og være så bange for at der også nogle steder tales nogle

selvsikkerhed i forhold til vores eget sprog

styrkelsen af sproget skal ske gennem at svække initiativer rundtomkring i samfundet hvor der er brug for nogle nye tiltag lad os da se hvordan det

det danske sprogs styrke men det er jo helt rigtigt at der er store danske virksomheder hvor koncernsproget er blevet engelsk

undervurdere dansk sprogs styrke når koncernsproget i danmark bliver skiftet ud med engelsk

ordføreren ikke et problem i at det sker og at vi fra folketingets side burde opfordre disse virksomheder til fortsat at have dansk som arbejdssprog der er også rengøringspersonale hvem siger

dansk folkeparti er i den grad ude på rigoristisk

det danske sprog og den danske kultur på en sådan måde at man værner os

omverdenen og i sidste ende udelukker os fra omverdenen og hvis der

og har ført til at vi har den velstand og den stærke kultur vi har i danmark i dag så er det fordi vi altid har været et åbent land en søfartsnation og en handelsnation har taget imod folk fra andre lande lyttet til hvad de

konstant udveksling med

hvis man vil udelukke internationale koncerner forhindre studerende i at modtage viden på udenlandske sprog så svækker man danmarks konkurrenceevne man svækker vores velstand og man svækker vores kultur så når man i den grad underkender vores kulturs styrke ved at ville indføre en så altomfattende og rigoristisk lovgivning der værner os

omverdenen på en helt helt urimelig måde så svækker man den danske nations styrke i sidste ende og det er dansk folkepartis problem at man vil et

i stor udstrækning

den enkelte lærer på institutionen vælger en tekst

at den lokale lærer måske vælger et uddrag af pelle erobreren

et stykke af lykke per

er det der lige præcis styrker det danske sprog ved at man

sagtens undervise i tekster fra pelle erobreren selv om det ikke måtte stå

litteraturkanonen men litteraturkanonen og for så vidt også historiekanonen var udtryk for at man sagde at der er visse fundamentale værker i dansk litteratur som alle i danmark bør få kendskab til gennem deres skolegang for det skaber også et fællesskab omkring vores litteratur og dermed også vores kultur og vores sprog og derfor skal der i hvert fald undervises i disse værker

epoker i historien som man skal have kendskab til i skolen også det er en måde at skabe samling omkring bevidstheden om vores historie på men det var jo kun en procentdel

at en lærer jo lige så godt vælge et stykke dansk kvalitetstekst at undervise i end at

en borgerlig regering om hvad det er for tekster

en detalje i den her sammenhæng men jeg synes alligevel at ordføreren

det vigtigste er jo at vi styrker undervisningen i dansk og der ved ordføreren

nu går vi jo så i gang med forhandlinger om en folkeskolereform det skal vi

hul på her i dag men det gør vi så og der er det da godt hvis vi kan starte med det fælles udgangspunkt at vi skal styrke

at det ikke burde siges men at spørgsmålet bliver stillet siger noget om den tilstand riget er i dansk har altid undergået forandringer det gør alle sprog men man kan godt sammenligne tiden i dag med hvad der skete fra fjorten hundrede tallet og fremefter den danske adel blev erstattet af en tysktalende og indvandringen fra tyskland medførte store sproglige forandringer derfor er fyrre procent

udvikling det er bare dårligt dansk jeg bor på fyn og her taler man stadig et smukt og enkelt dansk der er ikke så mange fremmedord eller engelske udtryk på et debatmøde arrangeret af fyens stiftstidende fortalte en moderne projektschef om det nye indkøbscenter som skulle bygges i den indre by hun strøg om sig med engelske modeord der ville blandt andet komme et foodcenter da det så blev tid til at stille spørgsmål rakte en ældre fynbo hånden op og spurgte

foodcenter er det ikke bare et madtorv jo det var

jeg sender stadig fynboen en venlig tanke for på fyn er man ikke arrogant der er man bare høj i hatten snobberiet over for engelsk er dog også kommet til fyn når man skal uddannes til lærer

university college lillebælt men jeg ved så ikke

det er en tiende klasse man har ikke længere en tandlægehøjskole men et dental college aalborg erhvervsskole er blevet til technology college handelshøjskolen hedder copenhagen business school og har gjort det i mange år jeg kører meget i tog og her må jeg se

reklamer på engelsk danske bank har for længst opgivet at være en dansk bank måske skulle den overveje at omdøbe sig til engelske bank bank efter deres reklamer opelreklamerne fra

efterligner bare tingenes tilstand alt dette er bare tegn i tiden langt værre er det at der bliver givet tilladelse til at undervise på engelsk i fire folkeskoler at regeringen støttet af de borgerlige vil tillade internationale offentligt finansierede skoler og linjer hvor der

undervises på engelsk tysk eller fransk i alle fag vi havde for nylig dansk sprognævn i foretræde i kulturudvalget nævnets direktør sagde at vi var trådt ind i sprogets dødsspiral i sprogets dødsspiral vi var på det første trin det er når man begynder at undervise indbyggerne på et andet sprog end modersmålet det hedder med et fint ord domænetab eller på dansk tab af overherredømme og det er med folketingets velvilje jeg henvendte mig i marts to tusind og tolv til dansk sprognævn fordi jeg agtede at

beslutningsforslag om at styrke dansk sprog jeg spurgte om deres anbefalinger fra tidligere stadig gjaldt nævnet vendte så tilbage i juni med sprogs status to tusind og tolv og det var ikke opløftende læsning der var mange anbefalinger anbefalinger men det der går igennem som en rød tråd

vi skal hævde dansk sprog også i eu også sprogteknologisk jeg har også hæftet mig ved at vi har haft den her snak siden to tusind og tre i folketinget og at man langt hen ad vejen selvfølgelig har ønsket at gøre noget ved det

er jo alle sammen brugere af det danske sprog og vi holder af det der er blevet afsat penge der blev lavet fremstød og så videre alligevel

sørgelig fortælling og det ønsker dansk folkeparti ikke at være

sagt til min gruppe at jeg forventede pæne ord

så på den måde er det jo gået tilbage i to tusind og seks da herre søren krarup fremsatte beslutningsforslaget som på visse punkter måske endda gik lidt videre end nærværende

masser af pæne ord

ikke hvad jeg skal lægge i det men det siger jo noget om den voldsomme internationalisering der også har grebet de enkelte

man halter af sted på et ben nemlig det internationale

masse pæne ting men når det kommer

vil man ikke gøre noget for det danske sprog sådan som man har gjort for de nordiske sprog i de andre nordiske lande

men genoverveje deres holdninger og se om vi kan gøre et eller

jeg siger ikke at vi skal gøre det som dansk folkeparti det er det vi har foreslået men gå dog hjem i jeres grupper og se om vi ikke kan gøre et eller

for det danske sprog fordi hun trænger

dansk sprognævn i deres udmærkede beretning

vi er et parti der selvstændigt tager stilling vi har ment at vi skal have en sproglov vi har skelet til

sprognævnets anbefalinger som er meget fornuftige

ordfører mildere stemt når det kom fra fra sprognævnet så man ikke

når det drejer sig om dansk folkeparti men det

der hvor jeg kommer fra kalder man sådan noget som det her for underholdning og det er faktisk

så vil jeg spørge om ikke herre alex ahrendtsen kunne bidrage lidt til underholdningen ved at fortælle mig om vi ikke snart skulle

ordet ghetto ud af det danske sprog jeg bliver så deprimeret hver gang jeg hører ordet ghetto og desuden

jeg vist berørte i min ordførertale til slut når folk bruger ordet ærlig

sagt noget eller ordet virkelig det synes jeg er er udtryk for

er en god bemærkning i søren mørchs bog om

c christensen der var engang en mand der kom og

det var deuntzer og så

kan komme med nogle gode eksempler på på noget hvor vi sådan konkret kunne foretage os noget så

det danske sprog og den måde vi brugte det på blev mere

på engelsk vi vil gerne have at kurven bliver knækket så der kommer færre og færre uddannelser på engelsk vi vil gerne have at danmark og dansk sprog ikke oplever domænetab vi ønsker ikke at der bliver undervist på engelsk

alle fag i folkeskoler vi vil gerne have

en termbank vi vil gerne have have støtte til sprogteknologisk udvikling så dansk stadig væk er en del

applikationer og den slags programmer

jeg synes at ordføreren skulle gå hjem og læse

række konkrete eksempler på

refererer udelukkende til universitetsuddannelsernes adgangsregulering men jeg går ud fra at

også ønsker at ophæve de tilsvarende bestemmelser i reglerne for de øvrige videregående uddannelser forslagsstillerne mener at

reglen straffer de unge der venter mere end to år med at søge ind på en videregående uddannelse og desuden at en

favoriserer ressourcestærke elever fra uddannelsesvante hjem idet de typisk i forvejen har højere karakterer for studentereksamen og typisk er mere afklarede i deres uddannelsesvalg

at det er vigtigt at optagesystemet til de videregående uddannelser fremmer lige adgang for alle og ikke opstiller barrierer for unge fra ikkeuddannelsesvante hjem men regeringen kan imidlertid ikke tilslutte sig beslutningsforslaget regeringen arbejder på et reformforslag der skal fremme at danske unge bliver tidligere færdige med en videregående uddannelse og i reformarbejdet belyses en række forhold herunder incitamentstrukturer for at få unge til at påbegynde en videregående uddannelse tidligere end i dag regeringen vil derfor lade overvejelser om en

reglen indgå i dette reformarbejde der forventes afsluttet i foråret to tusind og tretten

reglen blev indført i to tusind og seks for at tilskynde unge til at påbegynde en videregående uddannelse hurtigt reglen havde virkning fra optaget i to tusind og ni på det tidspunkt var den gennemsnitlige startalder op mod seks og tyve år for nogle videregående uddannelsers vedkommende der var derfor et meget presserende behov for at gøre noget situationen er faktisk en anden i dag andelen af

optagne på de videregående uddannelser der er under en og tyve år er steget med fire procentpoint fra to tusind og syv til to tusind og tolv nemlig fra syv og tyve

har vi de fjerdeældste studiestart

gennemsnittet for færdiggørelsesalderen for professionsbachelorer og kandidater er ni og tyve år

er seks og tyve år for de erhvervs og økonomiuddannede regeringens målsætning er altså at dimittenderne på de videregående uddannelser skal være yngre

færdige især på universitetsuddannelserne er der i dag for få studerende der formår at gennemføre deres studie på normeret tid vi skal minimere studietidsforsinkelser

også nødvendigt at de unge kommer tidligere i gang med deres uddannelse en af de væsentligste årsager til den høje færdiggørelsesalder blandt danske dimittender er at danske unge holder længere uddannelsespauser end unge i andre lande hver gang én kommer tidligere i gang betyder det flere år på arbejdsmarkedet i den anden ende det er med til at mindske de økonomiske udfordringer i samfundet og til at sikre en højere livsindkomst for den enkelte jeg er helt bevidst om de undersøgelser af frafald der viser at frafaldssandsynligheden for de som har holdt sabbat kan være lavere sandsynligheden for frafald for personer med to sabbatår er dog ikke højere end

det betyder at man ikke nævneværdigt reducerer risikoen for frafald ved at vente mere end de to år som reglen her peger på

at der kan ses et mønster mellem sabbatår og reduktion i

for frafald

også huske på at størstedelen af de studerende jo rent faktisk ikke falder fra heldigvis

have mulighed for at opnå bonus skal man i gang med at læse en videregående uddannelse inden for to år efter man har taget sin gymnasiale eksamen jeg tror i virkeligheden at op til to år må være tilstrækkeligt for langt de fleste ansøgere til at blive afklaret om hvad de gerne vil læse som det er nu er der forsat mulighed for at opnå indsigt og viden gennem andet end bøger og skolegang og jeg vil gerne fremhæve at indsigt og livserfaring også kan opnås under studiet

at tage til udlandet og studere desuden kan det være en fordel for den enkelte at komme relativt tidligt i gang så man eksempelvis fortsat har sin matematik eller sprogkundskaber i frisk erindring

reglen har kun direkte betydning for optagelsen på de uddannelser hvor der rent faktisk er en adgangsbegrænsning i dag er det kun syv og tredive procent af uddannelserne som har en adgangsbegrænsning på over halvdelen af de videregående uddannelser kommer en

til adgangsbegrænsede uddannelser der påvirkes direkte af reglen her bliver der fyldt op og der er ingen ledige pladser uanset om der er fortrinsret eller ej en foreløbig evaluering af

en reglen viser at fem hundrede ud af cirka syvoghalvtredstusind optagne i to tusind og elleve på baggrund af reglen blev optaget på en uddannelse på grund af fortrinsretten frem for ansøgere med en ældre adgangsgivende eksamen

relativt få ansøgeres sandsynlighed for at blive optaget der bliver påvirket af reglen og som altså kan blive sorteret fra eller til som konsekvens af reglen men meget tyder på at langt flere ansøgere påvirkes til at søge tidligere på grund af reglen end de der rent faktisk påvirkes direkte af reglen

reglen sender jo nemlig et klart signal om at det er godt for både de unge og for samfundet at de unge går tidligere i gang med at tage en videregående uddannelse og ansøgerne er meget bevidste om den fortrinsret de opfatter den som et politisk signal om at påbegynde deres uddannelse hurtigere

de også yngre når uddannelsen er fuldført i praksis flytter reglen således på få ansøgere i forhold til hvor stor en effekt reglen tilsyneladende har på ansøgeres valg af tidspunkt for studiestart derfor er det også en meget begrænset fordel reglen vil kunne give ressourcestærke unge i forhold til unge fra uddannelsesfremmede miljøer som enhedslisten har valgt

fremstille sagen i deres beslutningsforslag i den sammenhæng vil jeg også fremhæve at

en reglen jo ingen betydning har for kvote to ansøgere og efter jeg har frisat fastsættelsen af kvotefordelingen er andelen af kvote to pladser blevet hævet på en række uddannelser med adgangsbegrænsning det er mit ønske at der generelt skal være frihed i optagesystemet så institutionerne i højere grad end i dag får frihed til at optage de mest egnede og mest motiverede studerende i forhold til den enkelte uddannelse og i forhold til det arbejdsmarked de studerende efterfølgende skal ud at virke i

udvalgte uddannelser i danmark ligesom det er langt mere udbredt i udlandet

eksempel at der optages en mindre gruppe nye studerende med lavere karakterer end dem der eller

der er desuden indikationer på at reglen også opfattes som en politisk blåstempling af at holde to års sabbat

hensigten med reglen så selvfølgelig er der både

det her indgå i den samlede analyse af incitamentstrukturer i forhold til unges studieadfærd som er en del af det reformarbejde vi

for at fremme at flere studerende færdiggør deres uddannelse tidligere end tilfældet er

jeg også klart redegjorde for at den

fem hundrede studerende ud af syvoghalvtredstusind optagne

kun adgangsbegrænsning på godt og vel en tredjedel af vores uddannelser

flere studiepladser af at afskaffe reglen

man kan sige at den her regel fratager nogen muligheden for at

en beskeden andel af det samlede antal

barrierer og uhensigtsmæssigheder men jeg tror at det der ligger bag

det overhovedet er et anerkendelsesværdigt formål at arbejde med en lavere dimittendalder det er muligt at vi ikke kan blive helt enige med enhedslisten om det

det har altså kun konsekvens for fem hundrede ud af de syvoghalvtredstusind optagne i to tusind og elleve og

derfor vil jeg da opfordre forslagsstillerne til i hvert fald

afklaret omkring deres valg af uddannelse og gerne vil læse videre og hurtigt efter ungdomsuddannelsen

lyde som om enhedslisten finder det problematisk at vi

som rent faktisk er afklarede omkring hvad de gerne vil læse videre til efter endt ungdomsuddannelse

stor pris på energiske unge som brænder efter at læse det der interesserer dem

gør dem attraktive på fremtidens danske arbejdsmarked enhedslisten glemmer indimellem at det også kræver hårdt arbejde og slid at nå sine mål og det gælder også på studiet derfor bør vi jo netop belønne de unge som giver den en ekstra skalle og bruge en

reglen som gulerod for de mange gymnasieelever som ser på hvilke snit de skal bruge for at komme ind på netop deres drømmeuddannelse reglen virker samtidig motiverende på de unge som karaktermæssigt halter lidt efter deres gymnasiekammerater de bliver netop bestyrket når de sætter sig ned og regner på hvad det kan have af konsekvens hvis de går i gang med det samme

med denne regel derfor er vi i venstre slet ikke enige med enhedslisten i at der er tale om en barriere med denne regel tværtimod

tale om en hjælpende hånd til de studerende som yder en indsats dermed sender vi også signalet til den enkelte elev at der altså er op til en selv at yde det ekstra til de afsluttende eksaminer så det ønskede karaktergennemsnit opnås alt i alt giver det ikke mening at fjerne den nuværende bonusordning og derfor kan venstre ikke stemmer for dette forslag

være ansat i en lektiecafé i i

kun én type

herhjemme men også i det at opleve verden

optaget af at eksempelvis internationaliseringen i studierne bliver

stærkere og at man er opmærksom på det internationale

men det er ikke sikkert det skal være for lang tid det kan godt ske

meget hensigtsmæssigt at man har en år hvor man

man er engageret i forskellige ting

så lang tid og hvis det er i længere tid tager man jo også selv konsekvensen af det i forhold til reglerne om

ved optaget i to tusind og tolv det vil sige på hver tredje uddannelse i to tusind og elleve havde reglen kun direkte virkning for fem hundrede optagne ud af

hvilket er en meget lille del

mellem gymnasiet og en videregående uddannelse

er det umådelig vigtigt at flere unge tager en uddannelse det ikke kun en ambition for samfundsøkonomiens skyld en uddannelse kan for det enkelte unge menneske betyde mere frihed og tryghed i fremtiden

at starte på en videregående uddannelse det giver de bedste forudsætninger for en god studietid og heldigvis er der også mange der er klar direkte efter studentereksamen og oven i købet efter en velfortjent sommerferie det er også naturligt som enhedslisten påpeger at nogle unge har brug for lidt ekstra tid

også med de nuværende regler to år er ganske lang tid når man er

virker to år som rigtig lang tid

deres studievalg efter gymnasiet er at sikre ordentlig vejledning og rådgivning i uddannelsessystemet så så de får den bedst mulige sparring før de skal træffe disse valg som vil forme deres fremtid reglen om bonus for tidlig studiestart er kun en ganske lille brik i det store uddannelsespolitiske puslespil og som ministeren har redegjort for

reel praktisk betydning for ganske få af de næsten tredstusind som

deres uddannelse og her har det naturligvis betydning hvor lang pause man holder efter gymnasiet derfor ser socialdemokraterne heller ikke noget problem i at man sender et signal til de unge om at de skal tidligere i gang med en videregående uddannelse socialdemokraterne kan derfor ikke støtte

at kunne komme ud at virke med sin uddannelse med den viden og med den erfaring man

træffe de rigtige valg så

den frustration der består i at man vælger forkert

skal se på hvad det er for nogle incitamentsstrukturer som i det hele taget kan

at vi sikrer at de studerende får de bedst tænkelige rammer

se det helt slemme i vi havde formanden for danske

udvalget den anden dag og hun var vældig veltalende og velargumenteret

på grund af en frygt for at det kunne være svært at komme ind efterfølgende samtidig

i gang med en uddannelse

det foreslået at der skulle være bedre rådgivning og bedre vejledning

skal ikke være nogen tvivl om at der selvfølgelig ikke skal være mangel på oplysning og viden

uddannelse men kernen i den her regel om at der skal være en tilskyndelse til at gå i gang med en videregående uddannelse er der ikke noget i vejen med i dansk folkeparti vil vi gerne være med til at se på incitamentsstrukturen og se på alle veje der kan være for at hjælpe unge til at træffe det rigtige valg i første omgang men det er ikke noget argument for at fjerne reglen vi mener faktisk at to år er god tid til at finde ud af hvad man vil have for en uddannelse og vi tror

ikke på at man vælger mere rigtigt

mere end to år tværtimod mener vi at det både er

den unges fordel at vi som samfund skubber på for at man kommer i gang det er så i orden at der er nogle der vælger at bruge længere tid men hvis man gør det

acceptere at det har en indflydelse på de valg

og de muligheder man har samtidig med at

så heldigvis kan se at der er rigtig rigtig mange muligheder der er ikke ret mange uddannelser under halvdelen af

hvor det her overhovedet har en effekt så

vi skal se på andre incitamentsstrukturer og vi skal også se på at sikre en bedre rådgivning så vi hjælper de unge til at komme rigtigt ind på uddannelsen men vi tror ikke på at det giver dem

var vi her i salen i hvert fald enhedslistens ordfører og jeg og diskuterede det samme forslag på ministeren for børn og og

samler nogle centrale pointer

hvad vi ønsker med vores uddannelsessystem vi ønsker selvfølgelig at børn og unge

bliver så dygtige som muligt

at uddannelsessystemet bliver et sted hvor den negative sociale arv kan brydes ved forskellige forordninger sidste gang vi

tiltag der sker på børne og undervisningsområdet

lektiecafeer og en mere inkluderende folkeskole og så videre det er jo rigtigt som enhedslistens ordfører siger at vi har et problem med at vi ikke er gode nok til at bryde den sociale arv i uddannelsessystemet

meget større chance for at få en lang videregående uddannelse hvis man er barn af forældre med en lang videregående uddannelse end hvis

rigtig stort problem og fra sfs side deler vi hundrede procent den målsætning og det gør regeringen også at uddannelsessystemet skal være et sted hvor børn og unge har reelt lige muligheder

født lige kloge eller lige gode jeg har aldrig været specielt god til matematik

fik jeg ikke super høje karakterer i det

vi skal afskaffe karaktersystemet

er substansen i den her diskussion jeg ved godt at

handler om at afskaffe bonus ved tidlig studiestart men den bonus drejer sig jo om at man kan opgradere sit karaktergennemsnit

i forhold til det

det som man med et mindre pænt ord

får lavere karakter end børn fra

bliver et symbol på at der ikke er

reelt lige muligheder i dag og det er der

vi ikke ønsker at afskaffe den her regel og ikke støtter enhedslistens forslag

vi synes at karaktersystemet skal give et relativt klart billede af hvad børn og unge kan når det så er sagt

alle børn og unge har ikke den samme bagage med og selv om

forældre der kan hjælpe derhjemme om der er lektiehjælp og så videre

børn og unge fuldstændig lige for nogle vil altid være bedre til

at læse skrive og regne og det kan vi ikke gøre noget som helst ved men vi kan gøre noget

er fint nok at give et incitament

komme hurtigere i gang hvis det er den vej man skal gå med en lang

sagde min far nu skal du komme i gang nu har du simpelt hen slentret

han jo ved at gå ud af sit gode skind men jeg fik alligevel en uddannelse og jeg tror i dag synes det var fint nok at jeg kom ud i verden og blev lidt mere moden før jeg startede så to år synes vi fra

nanna westerby at den eneste grund til at

helt og aldeles vigtig i den sammenhæng fordi

ikke har økonomisk opbakning hjemmefra så jeg synes ikke vi skal blande de her to ting sammen

synes vi det er fint at sige to år

til at lære nogle ting komme ud i verden få nogle nye oplevelser og så videre

at der er nogle der lige tager en år måske også to år

når man bruger rigtig mange penge på at skabe

hvor der er gratis uddannelse hvor der er su

starte med at sige at jeg betragter det her forslag fra enhedslisten som den sædvanlige leflen for nogle studenterorganisationer som man gerne vil please for at få nogle flere stemmer på bekostning af

det her samfunds interesser nemlig at flere studerende får taget deres uddannelse hurtigere

forbyder nogen som helst at tage sabbatår vente med at tage deres uddannelse eller tage deres uddannelse om det kan man jo bare gøre

har det her samfund brug for

i dag kan studenter jo gange karaktergennemsnittet med en

nul otte hvis de søger ind på en uddannelse senest to år efter endt studentereksamen det system kalder vi en kvikbonus fordi man jo netop

det var den borgerlige regering som indførte kvikbonussystemet og så er det selvfølgelig også sådan at vi står ved den bonusordning for det giver en øget

til at starte tidligere på en videregående uddannelse og i uddannelsessystemet ønsker det konservative folkeparti at belønne tidlig studiestart

man diskutere om der er tale om en tidlig studiestart efter sådan en to årig periode hvor man altså har kunnet holde sabbatår men vi bakker op om den eksisterende regel og vi gør det i særdeleshed ud fra den betragtning

reglen kan være med til at studerende med et svagere fagligt udgangspunkt via beslutsomhed kan få forbedret deres gennemsnit og det kan jo lige netop

være nok til at hjælpe en del af de studerende ind på deres drømmeuddannelse der er ingen tvivl om at det ville være en kæmpe skuffelse for netop den del af elevgruppen hvis kvikbonus blev fjernet i bemærkningerne til enhedslistens beslutningsforslag

reglen presser de unge ud over det acceptable

måde rigtigt det er en undervurdering

måske afkræfter lidt det jeg sagde før med at man forsøger at lefle for de studerende for det gør man da ikke når man i den grad påstår at de skulle være pressede og slet ikke kan klare sådan en bonusregel studenter er selvfølgelig ikke ofre de er kendetegnet ved at de træffer aktive valg så hvis man ikke er klar til at starte med at læse på en videregående uddannelse

vil man formentlig også vælge en ansøgningsstrategi

bruge sine sabbatår på at optjene relevante erfaringer så nævner man i bemærkningerne til forslaget også frafald og her kan det blot konstateres at de uddannelsesinstitutioner som har optagelsessamtaler har et lavere frafald end andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner det gælder for eksempel for lægestudiet i odense hvor frafaldet er blevet reduceret betydeligt pointen er jo at frafald ikke alene har at gøre med de studerendes alder det har lige så meget at gøre med om de studerende rent faktisk nøje har overvejet om de ønsker at læse det pågældende fag de overvejelser bliver typisk mere eksplicitte når man er til en

og skal forklare hvorfor man netop ønsker at læse medicin i forliget om læreruddannelsen

er optagelsessamtaler et vigtigt element som konservative fik indføjet netop med det formål at bekæmpe frafald så vi er meget optaget af frafaldsdiskussionen og diskuterer gerne initiativer her i folketingssalen som kan bekæmpe frafald vi tror ikke kvikbonus er med til at skabe et større eller mindre frafald men vi tror på at kvikbonus er med til at få flere

derfor ønsker vi at bevare kvikbonusordningen og derfor kan vi ikke

handlede om enhedslistens

at vi i enhedslisten var gået efter organisationer hvor medlemmerne rent faktisk har stemmeret det her

er i samfundets interesse

ikke at det er i samfundets interesse

til her vel vel folk som har stemmeret

så jeg kan nu ikke se andet end at det er et udtryk for at man lefler for den

selvfølgelig optaget af spørgsmålet om frafald og det at vælge studium rigtigt men der er det bare pointen at det

ved for eksempel grundige samtaler når man bliver optaget på uddannelserne så

på den måde sikrer at de pågældende har overvejet deres evner interesser

deres måde at arbejde på i forhold til den måde man arbejder på på den pågældende uddannelsesinstitution og så videre

så det ikke længere kun skal basere sig

bidrage til at undgå frafald det udelukker jo ikke at man samtidig har nogle optagelseskriterier men kombinationen af

man har nogle optagelsessamtaler tror vi kan virke så vi tager da meget gerne en dialog om om det er et system der kan udbredes i vores

efter at

jeg gik ud af folkeskolen det betød jeg kom

danske gymnasieelevers sammenslutning

sprogstimulering i en daginstitution på indre nørrebro hvor jeg arbejdede i to år

jeg havde brug for tre sabbatår fordi jeg

og hvor jeg ville hen jeg var meget i tvivl om om jeg skulle starte på

af de såkaldte velfærdsuddannelser og uddanne mig til pædagog

embedsmand enten i et ministerie eller i en børn og ungeforvaltning i en kommune

at man afskaffer den såkaldte en

fungerer som incitament til at få studerende

vi foreslår at reglen afskaffes fordi den slet og

gå en anden vej end den lige vej igennem vores uddannelsessystem i vores uddannelsessystem i danmark skal der være plads til alle dem der har brug for at blive klar til en videregående uddannelse

dem som gerne vil tilegne sig ny viden ved at

og der skal være plads til at dem der er skoletrætte

nye oplevelser så de får mod på og lyst til at komme tilbage på skolebænken

og det fælles mål er at mange

tror jeg endda jeg kan tillade mig at sige

er der blevet flere videregående uddannelser med tårnhøje adgangskrav og det betyder at hvis studenterne vil ind på en bestemt uddannelse

muligvis er hensigten med reglen

presset får negative konsekvenser for de unge der skynder sig videre men først senere finder ud af at de egentlig vil læse noget andet

de unge der mister motivationen undervejs og falder fra uddannelsen

det er også meget dyrt for den enkelte fra uddannelsesinstitutionernes egne undersøgelser ved vi at frafaldet er højst for de helt unge som bliver optaget på kvote en og som starter

på at finde ud af hvor man gerne vil hen

konsekvenser det er noget vi ikke har været inde på i debatten i dag men vi

gymnasieelever og universitetsstuderende som er stressramte

skal hurtigere igennem uddannelsessystemet

stress er selvfølgelig noget der kan ramme os alle sammen men jeg synes vi har et ansvar for at forebygge stress og de her

nogle fra at starte på en en videregående uddannelse

hvor vi sikrer at man har lige muligheder

en ungdomsuddannelse men også og måske især en videregående uddannelse

refleksion og viden kommer heldigvis også fra andre steder end bøgerne viden kommer ikke mindst gennem oplevelser erfaringer

ude i verden har man efter sin ungdomsuddannelse brugt tid på

er man blevet afklaret om hvad man gerne vil lave resten af sit liv for det er jo sådan set også det man vælger

vi altså at reglen bliver afskaffet fordi den presser de studerende og den straffer dem der vælger at gå en anden vej end den lige

skaber det øget risiko for frafald og nederlag for nogle

overhovedet at komme ind på uddannelsen

på de unge mennesker

entydigt fokus på hvordan vi får elever og studerende hurtigere igennem så det er altså en klar

mere tid på at tilegne sig ny viden og på at blive klogere end at de skal skynde sig igennem så vil jeg igen understrege og minde folketingets partier om og det håber jeg

når vi laver politik herinde

og hvordan aktørerne opfatter reglerne

vores optagesystem ikke altid fungerer som det skal og

en ting fast sabbatår er altså ikke slendreår som der blev sagt fra sfs ordfører eller fjolleår eller hvad vi ellers

kan forestille os og hvad et sabbatår ellers bliver kaldt i debatten sabbatår skal i

mener vi i enhedslisten ses som kompetencegivende år

taler også om at de unge bliver presset jamen det er da et fuldstændig selvstændigt frit valg om man vælger at tage et eller to eller tre eller fire sabbatår og gøre alle de spændende ting som fru rosa lund har beskrevet hun gjorde

så straf og pres

må uddybe lidt mere for at vi andre kan forstå det

det

adgangskvotienten på de videregående uddannelser

og de er jo kun steget i år og det udelukker altså dem som har fået knap så gode karakterer eller dem som ikke har mulighed

end den herre esben lunde larsen og herre esben lunde larsens parti nu lige synes er den rigtige

er som oftest en straf for nogle andre

illustrere hvor helt håbløs den tanke er som fru rosa lund står på talerstolen og

i et problem at der er mange unge i uddannelsessystemet som lider af stress men der skal vi jo politisk appellere til at de unge koncentrerer sig om deres studium og bruger fuld tid på deres studium mens de er studerende at der så måske kan blive tid til fritidsaktiviteter eller fritidsarbejde fem ti timer

altså ingen unge studerende der får stress af næh stressen kommer af at man vil alt muligt andet

uddannelsen når man er studerende og modtager su er der så ressourcer til mere derudover

nok til at vi ikke havde så høj en arbejdsløshed